lovforslag med tekniske justeringer af eu stof der allerede er indført

støtte forslaget og jeg forestiller mig heller ikke at det vil give anledning til de store politiske slagsmål justeringen sker fordi

kommissionen har meddelt at dele af direktivet om urimelig handelspraksis ikke er korrekt indført og justitsministeriets eu retskontor er i øvrigt enig i den vurdering for det første indeholder lovforslaget en rent teknisk opsplitning af forbrugerbegrebet så forbrugerbegrebet i

er i direktivet om urimelig handelspraksis der ligger bag loven der bliver også indført en ny bestemmelse som sikrer at retstilstanden og forbrugerbeskyttelsen herhjemme forbliver den samme som den hidtil har været

at forbrugerrådet tænk anser det for afgørende for forbrugerrettighederne at den gældende retstilstand opretholdes det er vores opfattelse at det er tilfældet og det er det afgørende for os det fremføres også i høringssvarene at opdelingen af forbrugerbegrebet vil gøre loven mindre læsevenlig da den dermed vil adskille sig fra forbrugerbegrebet i den øvrige danske lovgivning det mener vi er en relevant indvending men vi mener det er fornuftigt at vurdere grundlaget for en ensretning af forbrugerbegrebet når vi kender resultatet af konkurrence og forbrugerstyrelsens undersøgelse af forbrugerbegreber på tværs af den

for det andet indebærer lovforslaget en lovteknisk ændring så de hensyn der skal lægges vægt på når man vurderer om erhvervsdrivende har anvendt aggressiv handelspraksis flyttes fra lovbemærkningerne til selve lovteksten hensynene er de samme så det rykker heller ikke ved retstilstanden for det tredje indeholder lovforslaget en opdatering af markedsføringslovens definition af et samtykke så det kommer til at stemme overens med definitionen i databeskyttelsesforordningen definitionen af et samtykke fortolkes i forvejen i overensstemmelse med definitionen i databeskyttelsesforordningen så i praksis har denne del af lovforslaget heller ingen betydning for retstilstanden for det fjerde har lovforslaget til formål at sikre at aggressiv eller utilbørlig handelspraksis

dermed retter lovforslaget en utilsigtet ændring af retstilstanden vedrørende aggressiv eller utilbørlig handelspraksis som opstod mens den nuværende

blev behandlet overordnet set er der altså tale om eu stof som allerede er indført nu mangler vi så bare de sidste detaljer for mig at se er den politiske fase overstået og vi må så se at få ekspederet de sidste

det er jo ikke første gang

tænkt sig et lovforslag der ligesom gav anledning til en ordentlig dundertale om frihedsbegreber om folkestyre om demokrati og det frie initiativ men det synes

det ville måske også være lidt for meget forlangt at ministeren og regeringen skulle tilrettelægge deres lovkatalog efter hvem der tilfældigvis havde debut

er l to og tredive og lovforslaget vil sikre

korrekt implementering af direktivet om urimelig handelspraksis og korrigerer samtidig en utilsigtet ændring af markedsføringslovens strafbestemmelser

med førstebehandlingen af det her lovforslag

vi får samtidig kravet opdateret så det er i overensstemmelse med databeskyttelsesordningen

vil også gerne benytte lejligheden til at sige at vi altid skal være opmærksomme på at vi ikke overimplementerer her i danmark for overimplementering af eu regler vil skade danske virksomheder og det kan hæmme væksten så når nu europa kommissionen skriver til juristerne i justitsministeriet

korrekt implementeret så plejer justitsministeriet

justitsministeriets vurdering af om direktivet er korrekt implementeret alvorligt

det specielt er få det fastslået

i en tid hvor man kan sige at der er

at rive internationale aftaler i stykker og

gange så lidt anderledes ud som sikrer

at af grænser og respektere at en aftale

er at det system vi har i dag når

en tid hvor aftaler ikke altid bliver respekteret og

det er parisaftalen eller internationale handelsaftaler

internationale aftaler er en kæmpe fordel

erhvervsministerens område her i folketinget

bekymringstilkendegivelser fra

partier som det er sagt tidligere

af ordførerne fra socialdemokratiet og venstre er det her et lovforslag som skal gennemføre en række små tekniske ændringer

til fordel for den frie markedsdannelse og den generelle handelspraksis her i danmark så det er ikke af hensyn til

den begrundelse som også står skitseret i lovforslaget

støtter det her lovforslag det er fordi det er til gunst og glæde for danske interesser så vi er positivt indstillet og

komme efter dansk folkeparti og i hvert fald være enige

at vi kan støtte op om lovforslaget for det er naturligvis vigtigt

at forbrugerbegrebet tilpasses til direktivet uden at ændre retstilstanden og at definitionen af samtykkekravet samtykkekravet

om forholdet mellem kommercielle aktører og os som forbrugere og

stat og virksomheder og borgere og hvad der

kanten hvor man reelt set manipulerer vi havde en

det her er ikke kun teknik

reklamere for sit produkt som virksomhed og

anden side hvor langt man

vi handler med hinanden

et rigtig stort gode

rigtig rigtig vigtig i forhold til tillid og til at binde hinanden sammen på kryds og tværs

måske ikke helt retfærdiggøre den lidt højstemte tale

er tale om tekniske ændringer og her er der endda tale om flere tekniske ændringer på en gang

man nødt til at gennemgå dem alle sammen meget grundigt jeg forstår jo

år siden naturligvis er behov for at se på nogle ændringer fordi man nogle gange kan komme til at lave nogle uhensigtsmæssigheder og det opdager man så vi skal bare være opmærksomme på at når de ændringer er

belaster det selvfølgelig også brugerne med nyt læsestof og når så lovteksterne bliver længere og mere komplicerede uden at de reelt ændrer på gældende ret

rigtig svært at se fidusen i forbindelse med ændringen af forbrugerbegrebet er der tale om tilretning som følge af dialog med eu og det er fint men den ændring der her lægges op til gør det ikke ligefrem nemmere at navigere i loven eus sådan mere snævre definition at vi er nødt til at tilføje den danske definition altså ligesom en ny bestemmelse i loven og det synes jeg egentlig er en uskik

derfor opfordre til at vi i danmark foretager vores egen vurdering

i stedet for blot at følge direktiverne det er trods alt tilladt stadig væk at køre vores egen praksis inden for den fleksibilitet der gælder for implementeringen af direktiver

at vi ikke nødvendigvis har pligt til at ændre og nogle gange burde vi også

konservative folkeparti lovforslaget men ønsker i udvalgsarbejdet at sætte fokus på hvilke ændringer der faktisk er absolut nødvendige

det her forslag ikke indholdsmæssigt noget i markedsføringsloven

det principielle i om vi skal lade embedsmænd i bruxelles bestemme ikke bare hvordan forslag til eu regler

skal se ud men også hvordan vi implementerer eu direktiver på eu oplysningens egen hjemmeside står der

er en bindende retsakt der gælder direkte i medlemslandene det betyder at eu har besluttet hvordan de danske domstole og myndigheder skal anvende forordningen sådan er det ikke med direktiver direktiver er retsakter der fastlægger et fælles mål der skal nås i alle eu’s medlemslande og så står der det er op til landene selv at bestemme hvordan de vil gennemføre direktivet og opnå målet modsat en forordning giver et direktiv derfor mere åbne rammer for hvordan retsakten skal fortolkes og gennemføres i det enkelte medlemsland

de ændringer som regeringen her lægger op til omkring forbrugerbegrebet og aggressiv handelspraksis foreslås udelukkende fordi nogle i eu kommissionens embedsmandsapparat mener at den måde vi hidtil har implementeret det såkaldte

på den rigtige måde vi taler altså her om en lov

lavet på baggrund af et udkast

ekspertudvalg bestående af professorer embedsmænd organisationer og praktikere

at deres forslag skulle leve op til eu reglerne alle i udvalget

enige om at udkastet var i overensstemmelse med reglerne for korrekt eu implementering forslaget blev efterfølgende fremsat og vedtaget af folketinget det er som sagt kun to år siden og mon ikke justitsministeriets eu retskontor også var med til at

mener justitsministeriets eu retskontor pludselig ikke længere at den danske markedsføringslov ligger inden for den fleksibilitet folketinget har i forbindelse med implementering af eu direktiver det gør det altså lidt svært bare at stole på justitsministeriets vurdering

regeringen foreslår her og som flere gange bliver nævnt som en teknikalitet giver mening for det skal en lov jo gerne gøre både for dem der er underlagt den og for os andre der skal forsvare og stemme for eller imod hvis vi starter med det mest åbenlyse problem med forslaget nemlig den foreslåede opdeling af forbrugerbegrebet giver det mening at selve lovens definition på en forbruger alligevel ikke er det

nej giver det mening at forbrugerbegrebet i markedsføringsloven nu skal defineres anderledes end i andre danske love hvor forbrugerbegrebet er defineret for eksempel forbrugeraftaleloven og købeloven selv om forståelsen af forbrugerbegrebet er tiltænkt at være det samme nej jeg tror ærlig talt at man skal være embedsmand i eu eller måske embedsmand i justitsministeriets eu retskontor for synes at det giver mening det er umiddelbart mere teknisk med det andet forslag som kommer fra europa kommissionens embedsmænd og som regeringen også har lagt sig fladt ned for det drejer sig i det konkrete tilfælde om såkaldt aggressiv handelspraksis men det rejser den mere principielle og vigtige diskussion af hvem der bestemmer hvordan danmark skal udforme sine love hvor meget skal stå i lovteksten og hvor meget

der står allerede i markedsføringsloven at en erhvervsdrivende i sin handelspraksis ikke må benytte chikane ulovlig tvang vold eller utilbørlig påvirkning det er kort og det er præcist de nuværende lovbemærkninger uddyber så hvad der skal tages hensyn til når man laver den her vurdering men det fremgår også af lovbemærkningerne at der skal tages hensyn til andre ting dette er alt sammen helt i overensstemmelse med dansk lovgivningspraksis men nu mener kommissionens embedsmænd så at vi skal flytte nogle men ikke alle lovbemærkningerne ind i lovteksten det vil gøre en kort og præcis lovbestemmelse

der er uforståeligt for de fleste borgere virksomheder og foreninger som er omfattet af loven fordi teksten er en direkte afskrift af eu direktivet jeg kan se på de høringssvar der er kommet til den her del af lovforslaget at der er delte meninger om hvorvidt

det konkrete tilfælde er hensigtsmæssigt eller ej men for mig handler det her om det principielle nye borgerlige mener at retten til at danmark selv bestemmer hvordan vi implementerer eu direktiver er essentiel eu regler bestemmes af embedsmænd i bruxelles men hvordan vi implementerer direktiverne bestemmer vi selv og det skal der ikke rokkes ved derfor kan nye borgerlige ikke støtte lovforslaget i sin

en meget bred opbakning til lovforslaget vi kom jo alligevel lidt vidt omkring og højt op i luftlagene med med de store principielle diskussioner

flere gange har til formål at gennemføre nogle mindre ændringer af markedsføringsloven og det sker blandt andet for at sikre

af den bagvedliggende eu regulering og derudover korrigerer vi så som det også er blevet sagt tidligere en utilsigtet ændring af lovens straffebestemmelse som opstod i forbindelse med den lovændring der blev lavet i to tusind og sytten lovforslaget indeholder blandt andet en ny opdeling af forbrugerbegrebet så definitionen af en forbruger bringes i overensstemmelse med den eu retlige definition der alene

omfatter fysiske personer

fremgår noget kommissionen har efterspurgt

for at opnå en korrekt implementering af direktivet om urimelig handelspraksis i en ny særskilt bestemmelse præciseres det at en juridisk person der hovedsagelig handler uden for sit erhverv i loven sidestilles med en forbruger herved opnås der det at der ikke ændres på den gældende retstilstand derudover ændres loven så de hensyn der indgår i vurderingen af om en erhvervsdrivende har benyttet aggressiv handelspraksis kommer til at fremgå direkte af lovteksten

desuden opdateres markedsføringslovens definition af et samtykke og samtykkekravet så

bringes i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen der trådte i kraft efter vedtagelsen af den nuværende markedsføringslov tilbage fra to tusind og sytten samtidig korrigeres en utilsigtet ændring af lovens straffebestemmelse som jeg sagde indledningsvis så markedsføringslovens § tyve stykke tre om aggressiv eller utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende igen retvisende bliver strafbelagt og undergivet privat

endelig tilrettes lovens henvisninger til forordningen om håndhævelsessamarbejde mellem de europæiske forbrugermyndigheder som den syttende januar to tusind og tyve erstattes af en revideret forordning jeg synes at

ordfører sagde det meget rammende

skal gøres fordi det er til gunst og glæde for danske interesser at at vi bringer orden i penalhuset havde

og at vi sikrer at retstilstanden fortsat er den samme så var venstres ordfører inde på

jeg føler bare behov for endnu en gang

behovet for at vi ikke laver unødig

og virksomhedsforum for enklere regler til at blive erhvervslivets eu og regelforum

hverken tale om overimplementering eller underimplementering alene af den årsag at retstilstanden

i danmark det eneste man kan sige er en ændring er det her med § tyve

var intentionen med det tidligere og det bringes så ind på det spor som det skal

havde mona juul fra det konservative folkeparti

gode pointer også det her med læsevenligheden og

til at ændre det her for hurtigt vi kommer til at se på markedsføringsloven igen tror jeg det ligger allerede i kortene i lovkataloget i anden sammenhæng og det skal vi altid

hvorfor man

er jo noget der kommer efter at der også er faldet en eu dom

lidt den bevægelighed der er i

som er kritiske og som i hvert fald umiddelbart ikke kan stemme for lovforslaget jeg håber at udvalgsarbejdet kan bringe os bringe os hen på samme side

komme til at blive lidt et slag i luften det er

at det er det principielle i det som i virkeligheden

nye borgerliges argumentation i den her sag men al den stund

lille glimt i øjet kan sige at hvis man kunne forstå det der står i lovbemærkningerne så kan man også godt forstå det når det står oppe i lovteksten

jeg deler ikke opfattelsen af at det her principielt skulle være meget problematisk tværtimod synes jeg det er godt at have orden i den lovgivning vi har og

når der blandt andet falder dom og vi får henvendelser

og jeg er glad for at kunne notere en bred en bred opbakning til

fortolke eu direktiver ind i dansk kontekst men at vi direkte skal afskrive dem men det handler også om det principielle i at borgerne naturligvis skal kunne forstå en lovtekst det har været principielt for danmark helt tilbage

derfor er det principielt for os og det handler både om det her med at man flytter

for meget tekst ind i selve lovbestemmelsen

primært om at man

at det giver mening at man har en lovgivning hvis ellers den bliver udformet som den står her hvor forbrugerbegrebet er anderledes

end det er i øvrig dansk lov og mener

det lige præcis er en fastholdelse af den tilstand der er gældende i danmark

jeg er ikke bekymret for det og som jeg også sagde før

den samme retstilstand der gør sig gældende

forstå at vi kan have forskellige principielle indgange til eu

og reguleringen der kommer fra eu og som jeg også sagde til

skal vi være kritiske og vi skal ikke overimplementere unødvendigt i danmark

og de mennesker har vurderet at den her lov var i overensstemmelse med

har ret til selv at bestemme hvordan vi implementerer loven mener regeringen at der skal gælde andre vilkår for at implementere

eu direktiver i dansk lovgivning i fremtiden i forhold til hvad

det er heller ikke det der er tilfældet her

fra europa kommissionen og når der falder domme ved eu domstolen så skal vi da selvfølgelig forholde os til det og det gør vi så på en måde

er begavet og jeg er glad for at folketinget også

er gældende lige med undtagelse af det her med straffebestemmelsen som

centralt at holde fast i at forbrugerbegrebet og retstilstanden omkring det ikke forandres

tilretter loven på nu men jeg jeg skal meget gerne vende skriftligt tilbage til udvalget om den præcise dato

det

tommy ahlers galej omkring overimplementering jeg synes egentlig det er en syge vi tit har herinde i folketinget

om overimplementering eller underimplementering det synes

jeg synes faktisk at der i nogle tilfælde er en risiko for at man kan lave en

og hvor vi måske gør det lidt med lukkede øjne eller er ubevidste om at det bliver en overimplementering

regler i danmark hvor vi går videre

kom jo selv med en masse gode eksempler vi har også lagt til grund fra regeringens side at der kan være forhold omkring forbrugerbeskyttelse omkring det grønne miljøet eller arbejdstagerrettigheder

en vej frem og der er mange andre eksempler der kan komme frem det gælder for den nuværende regering og det gjaldt

jeg synes bare vi skal passe på der hvor det bliver unødvendigt og

det bliver noget vi ikke har forholdt os aktivt til der skal vi også turde være kritiske og selvkritiske

lovgivning sammen på en uhensigtsmæssig måde

for for nogen

fordi man egentlig er uenig

i sig selv er noget man skal holde øje med som koncept og det deler jeg

hvor det egentlig ikke var intentionen og det tror jeg vi kan finde hinanden i her i salen og så skal vi nogle gange tage nogle slagsmål når regeringen og sf og andre gerne vil

der går videre så tager vi den debat hvis der er nogen der

det måske en gang imellem bliver tak for ordet til den her sag her er der igen tale om justeringer af allerede indført eu lovgivning igen er det teknik mere end det er politik og igen støtter socialdemokratiet forslaget lovforslaget justerer nogle elementer i udbudsloven som ifølge kommissionen ikke har været korrekt indført det er nogle rent tekniske ændringer hvor dele flyttes fra lovbemærkninger til lovtekst og så er der fire ændringer hvor ordlyden rettes så den svarer til ordlyden i udbudsdirektivet jeg noterer mig feks

at fagbevægelsens hovedorganisation er positive over for elementer i lovforslaget og at høringen generelt ikke

på den baggrund og fordi der er tale om tekniske konsekvenser af en politisk beslutning der allerede er truffet

kommissionen har i sin åbningsskrivelse redegjort for en række punkter hvor det vurderes at det ikke er korrekt gennemført i danmark i venstre er vi store fortalere for at spillereglerne er klare for den sektors indkøb

det sikrer udbudsloven og det sikrer udbudsdirektivet derfor lytter vi også efter når kommissionen vurderer at dette ikke i danmark

for reglernes skyld men også forholder os kritisk når nogle andre siger at

støtter derfor også lovforslaget

korte mellemrum for det kan give anledning til nogle omstillingsomkostninger nu er det her lovforslag primært af rent teknisk karakter

og derfor håber vi ikke det vil give anledning til omstillingsomkostninger

så vi støtter naturligvis det lovforslag som er fremsat men jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige at nu er anden gang at vi her i folketinget har lovbehandling omkring ændringer i udbudsloven til trods for at vi stadig

danmarks første udbudslov som blev vedtaget

har vist en lang række af dårligdomme det har ikke så meget med de her lovtekniske ændringer at gøre

sværere ved at blive tilgodeset og komme med i prækvalificerede udbudsrunder

haft overskud de sidste tre år eller hvad det nu kan være der er en masse rigide ting som gør

virksomheder derfor ved vi at der ligger en opgave foran os det har vi vidst i noget der ligner halvandet til to år

seneste erhvervsminister

omkring nogle af de her elementer som har med udbudslovgivning

i forhold til offentlige indkøb så vi vil gerne når vi nu

gode og de er fornuftige men det ændrer ikke på at vi har været

lejlighed til at sige her i dag og det har jeg så

skal i gang men som lovforslaget

og tyve og dét efterfølgende arbejde ser vi også meget frem til i radikale det her lovforslag handler om ordlyd om oprykning af lovbemærkninger

lovtekst og i tre tilfælde er der tale om bestemmelser som ikke

have begrænset betydning

offentliges side på at indkøbe varer og tjenesteydelser og

synes er for rigide så er det jo for

sikre nogle regler som egentlig skal virke i alle lande også i lande hvor man har større problemer med nepotisme og korruption så det er egentlig

sikre en mere fair fordeling af udbud af opgaver til virksomheder at man har

at lave ens regler for alle medlemslande men jeg vil sige

vi bruger tre hundrede milliard kroner om året fra det offentliges side

fem og halvfjerds milliard kroner

hvis man satte prisen tilsvarende

er en meget snæver eller nichepræget

simpelt hen ikke skruet godt nok sammen

nogle tekniske ændringer men evalueringen har været i gang siden december to tusind og atten det er snart et

udbud og hvilke grænser

udbudsmæssigt i danmark fordi udbudsdirektivet sætter nogle grænser for det men jeg

har en udbudslov der er strammere end det udbudsdirektiv som vi skal opfylde

jeg har personligt mange gange

en dom for at kunne blive

have en unfair konkurrence må man ikke har vi hørt indtil nu

endnu et eksempel på at de her ting

kunne man godt så

er det er helt umuligt for mange

du kunne gøre det hvis du aldrig kan komme ind i første omgang

rigtig god mulighed for at bruge de tre hundrede milliard kroner om året

og danske virksomheder ligesom det også er en fantastisk mulighed for i højere grad at understøtte en bæredygtig udvikling i forbindelse de produkter vi køber og også

som tydeligvis er i skattely det er simpelt hen ikke i orden

enkelt bemærkning vi glæder

virksomheder byder

med det samme og sende det videre

på et udbud som bruger godt fem procent af

et af de mennesker der rent faktisk har prøvet på egen krop transaktionsomkostningerne er vanvittige og der er masser af ting vi skal tage fat i men det er faktisk ikke det

det her lovforslag handler om det handler nemlig om en ændring af udbudsloven efter endnu en opsamling af diverse uoverensstemmelser mellem udbudsloven og udbudsdirektivet det er det vi skal forholde os til og der må jeg sige jeg kigger på

derfor støtter det konservative folkeparti også det her lovforslag med den ene bemærkning at vi selvfølgelig igen igen igen altid skal huske det bøvl det giver når vi går ind og ændrer på lovene tak

her meddele at nye borgerlige støtter forslaget og jeg skal også hilse fra liberal alliance og sige at de tilsvarende

både for bemærkningerne og passionen i lokalet om udbudsloven jeg er nu ikke helt sikker

her jeg tror faktisk at lige præcis udbudsloven er genstand for passionerede holdninger

når vi skal til at kigge grundigere på den i i evalueringen som jeg skal komme tilbage til lige om lidt

europa kommissionen har i januar to tusind og nitten sendt os en åbningsskrivelse om mangelfuld implementering af udbudsdirektivet

der har modtaget sådan en skrivelse udbudsdirektivet

hundrede og otte og tredive præambelbetragtninger fire og halvfems artikler og femten bilag

på den måde er der altså tale om et omfattende og teknisk regelsæt

jo med til den her historie at den daværende regering har svaret europa kommissionen at det er vurderingen at hovedparten af de forhold som åbningsskrivelsen nævner i realiteten er korrekt implementeret i dansk ret det

gælder for cirka seks og tredive ud af de ni og fyrre forhold men at der imidlertid er tretten forhold som kræver en præcisering i udbudsloven for at sikre at udbudsdirektivet gennemføres korrekt og de er alle sammen medtaget i det her lovforslag og vedrører altså primært lovtekniske forhold lovforslaget vurderes derfor ikke at medføre væsentlige ændringer af den danske

og har ikke nævneværdige konsekvenser for hverken erhvervslivet eller offentlige ordregivere

derfor vil jeg også opfordre til som

afventer den igangsatte evaluering som forventes at være færdig her i løbet af næste år det er en evaluering der har til formål at afdække om loven har haft den tilsigtede virkning og om der er erfaringer der giver anledning til at der skal foretages nogle ændringer i loven når evalueringen foreligger

stilling til om og i givet fald hvordan man kan gøre det det bedre i vores udbudslov

at vi ikke kommer med for korte mellemrum og laver ændringer fordi der også er nogle omstillingsomkostninger ved det som jeg sagde

erhvervsliv og administrative forhold ikke vurderes at være væsentlige ændringer men ellers er jeg

gældende her på udbudsområdet nu har vi ventet et stykke tid på evalueringen af udbudsloven og mon ikke

når vi kommer dertil jeg glæder mig i hvert fald til at drøfte det med partierne i folketinget når evalueringen ligger færdig

så var der fra

heller ikke begynde at kalde mig gammel minister det synes jeg

den var jo inde i billedet det er rigtigt nok

mange forskellige måder at opgøre omkostningerne transaktionsmæssigt

holde tungen lige i munden i det dilemma der handler om

der jo også fra flere ordføreres side bliver rejst ønsket om at kunne fremme

om for eksempel fødevareudbud

transaktionsomkostningerne stige for så vil der blive flere udbud

poppe op et andet sted og jeg har ikke løsningen på det her i dag jeg anmelder det bare som et dilemma vi skal

til i den diskussion vi skal have når vi skal over til det mere indholdsmæssige af udbudsloven det er ikke det lovforslag der ligger

i det nye år men tak for den brede tilslutning til

specifikationer men

før om har bureaukrati der ikke giver mening altså som ikke engang

ikke giver nogen mening

og det eller vi vil gerne have det og det produkt giv os nogle

at de skal bruge så utrolig meget tid på at leve op til nogle meget specifikke regler som det endda

vi fremmer med den måde udbudsloven er

vil ikke tages til indtægt for at have en fasttømret holdning til det

er spændende altså fremmer vi den innovation der går ud på bedst muligt at kunne svare på jeg ved ikke hvor mange kriterier i et udbudsmateriale eller fremmer vi den innovation der går ud på bedst muligt at forbedre danskernes hverdag leverer de gode og spændende nye løsninger som vi slet ikke har set før

er inspiration at hente også fra verden omkring os

på forskellig vis udnytter de muligheder som jo i en eller anden grad også findes i udbudsloven i dag i danmark om om funktionelle udbud og med forhandling og så videre

ikke om det er lovteknisk eller det er kulturelt eller hvordan vi skal arbejde med det jeg synes bare det er spændende jeg har ikke svaret på det i dag og vi skal evaluere loven

eksempelvis prækvalifikationer til arkitektkonkurrencer eller fremmer vi de virksomheder som er dygtige til at tegne det helt rigtige hus til den helt rigtige lokation til den helt rigtige bygherre

har selv erfaring inden for området som man sikkert kan høre og har siddet med de her prækvalifikationer i en stor virksomhed

af ressourcer på det og man skal bare huske på at hver gang en virksomhed justerer op jamen så justerer de andre tilsvarende op så jo mere præcis man kan være i sine

uden at være så detailreguleret

til at løse den her opgave eller hvad er det vi reelt gerne vil have uden at man ligesom tegner projektet eller tegner ydelsen som andre jo gerne skal byde ind på

så afgørende og det er også den der er afgørende for

når man er blevet vant til at gøre tingene på en bestemt måde

igen og igen og opstiller udbuddene på samme måde derfor tror jeg at

det er noget andet og jeg kan ikke svare på hvad det andet er men jeg tror at der er et element af det i svaret på hvorfor

skulle man jo kunne sige vi vil gerne have en løsning på det her problem i stedet for at skulle definere løsningen ned i alle detaljer

jo næsten taget brødet ud af munden på innovative og kreative folk men hvor løsningen ligger

men jeg kan bare forudskikke at vi kommer til at tage den rigtig godt og grundigt med hinanden

i den her undersøgelse så nu bare et spørgsmål

om det er de samme virksomheder

som får altså vinder udbuddet når vi

udbyder uanset om det er indkøb af toiletpapir eller om det er store byggeprojekter altså kigger man på om det

og om man har tilstrækkeligt med nye folk der kommer med i betragtning

hvor meget det betyder for dansk erhvervsliv og hele den grønne omstilling

regulations altså udbudsregler så vi kommer til at kigge på det om vi finder en fælles løsning vil den politiske fase

lille teknisk ændring men det var en fantastisk engageret debat der kom her så jeg forudser at det emne kommer til at fylde noget i folketingssalen også i den kommende tid men tak til ministeren der er ikke flere der har bedt om ordet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

tirsdag den toogtyvende oktober klokken ti jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside